har ret til at få dansk statsborgerskab men der er tale om en gave skænket af det danske folketing eller anderledes sagt intet over og intet ved siden af grundloven men disse fem og tredive personer er blevet optaget på dette

om dansk indfødsret på grundlag af en fn konvention

en og tres om begrænsning af statsløshed det vil sige at fn konventionen sætter den danske grundlov ud af kraft eller det vil sige at fn konventionen rangerer højere her i danmark

de har ikke bestået sprogprøven de har ikke bestået indfødsretsprøven de opfylder ikke kravet om tidsubegrænset opholdstilladelse de opfylder ikke kravet om selvforsørgelse de opfylder ikke vandelskravet de er kort sagt uværdige til at få dansk indfødsret i henhold til de krav folketinget har opstillet alligevel er de sat på

vil ministeren lade en fn konvention diktere hvorledes folketinget skal meddele dansk indfødsret hun vil formentlig svare jamen det er folketinget der vedtager at de får indfødsret med andre ord alle folketingets krav til dem der skal anses for værdige til at blive danske statsborgere er ligegyldige når det er folketinget der beslutter at se bort fra dem det er jo en argumentation der er en prokurator værdig nej folketinget har opstillet disse krav fordi de

for at leve op til en fn konvention er blot ensbetydende med at et folketingsflertal blæser på sine egne krav på sin egen funktion og dermed på den danske grundlov det er som herre jesper langballe sagde til mig forleden da vi drøftede sagen som hvis folketinget

en og fyrre havde sagt til den kommunistlovgivning som den tyske besættelsesmagt tvang folketinget til at vedtage jamen det er folketinget der vedtager det og så er det lovligt nej det er ikke lovligt når en magt uden for folketinget gennemtvinger en lovgivning i folketinget

til en indfødsretslov er ulovligt fordi det sætter en fn konvention over den danske grundlov og derfor vil vi med vores ændringsforslag beskytte grundloven og folketinget mod en praksis og et lovforslag som betyder en ophævelse af den lovforståelse der har eksisteret i danmark siden den femte juni

ni og fyrre vi opfordrer folketinget til at vedtage vores ændringsforslag og jeg meddeler også at vi beder om at

en

om herre morten østergaards frisure der er ikke det man ikke kan føre sag om i politik efterhånden

ikke jeg vil gøre den er aldeles nydelig men jeg vil i hvert tilfælde fastholde det der er grundspørgsmålet er det fn konventionen eller er det grundloven der er afgørende når vi vedtager

javist jeg sagde også at det svarer til at vi

en og fyrre vedtog en kommunistlovgivning

der var tale om en kommunistlovgivning som tyskerne påtvang det danske folketing og hvor det danske folketings flertal stemte ja til at kommunisterne skulle lukkes ude af grundloven og ude af folketinget det er for så vidt det samme der sker her det er en parallel

at

høje straffe og har andre svagheder som aldrig ville give dem

en og fyrre at folketinget af en international konvention for så vidt lader sig stille som folketinget var i

lad os fastholde at vi kan ændre den konvention vi kan træde ud af fn konventionen og holde os det grundloven siger sådan at det er folketinget alene der bestemmer

stemte atten imod stemte ni og firs

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt af udvalget eller om ændringsforslag nummer tre og fire

der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går

vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går

betragter jeg det som vedtaget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

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en fem tiltrådt af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

su niveau det snakkede vi frem og tilbage om

kan man også få lån og man kan arbejde ved siden af

aftalebrud som er sket i forbindelse med flere i arbejde som vi også diskuterede i juni måned inden folketinget gik på sommerferie

helt uforståeligt at man sætter sig sammen og laver en aftale med regeringen alle kan jo se hvad det var vi diskuterede i flere i arbejde der diskuterede

at de elever der ikke kan gå den direkte vej bliver samlet op blandt andet på produktionsskolen og kan komme videre med en

i systemet derfor synes vi

straffe de elever på den måde vi har haft et hav af produktionsskoler og produktionsskoleforeningen inde at sige at det her sagtens kan løses der er faktisk overskud inden for området hvis man ville og der

globaliseringsmidlerne man behøver ikke at skære ned på det her område

den måde man laver det her lovforslag er i stand til at løse den opgave som vi

nu ikke danmarksøkonomien eller verdensøkonomien er

bare kan strø mere økonomi ud over det hele har jeg tilkendegivet at jeg meget gerne vil indgå i drøftelser med produktionsskoleforeningen om at lave et egentligt uddannelsesbevis sådan at den elev der har gået på produktionsskole ikke bare skal føle at vedkommende har haft et ophold et eller andet sted men at det får en formel anerkendelse det arbejde har jeg faktisk allerede startet

er inviteret til at deltage og indgå i det arbejde

i forhold til at nå fem og halvfems procents målsætningen men jeg ser bestemt også

meget frem til samrådet som

og sige

ikke kunne forudse den økonomiske krise som vi er kommet ind i i hele verden

selv om regeringen også på det tidspunkt ønskede

blev af en su lignende størrelse og det var min begrundelse

at jeg var gået med til det ene fordi

at det fastsættes på finansloven hvert år men i min forståelse

som gjorde at selv om den fastsattes på finansloven

ville aftaleparterne ikke benytte sig af den mulighed at de kunne

finanslov uden det radikale venstre

en gentleman’s agreement som jeg syntes var ganske fornuftig og derfor har min oplevelse af det her været en meget stor skuffelse over at jeg var så naiv ikke at få slået fast med søm og

at når

at lytte til

det

hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det

ønsker nogen at udtale sig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

at lovforslaget

med l seks og firs

årligt

det

institut for menneskerettigheder

så må vi